undervisningsministeren lovforslag nummer

så skal jeg meddele at medspørger på

regeringens holdning til brændeovne

er opgaven er at få partikelforureningen nederst luftforurening er et af de største miljø og sundhedsproblemer i danmark vi ved at luftforureningen årligt er årsag til mange sygdomstilfælde og cirka fire tusind to hundrede for tidlige dødsfald

trafik og landbrug det meste af luftforureningen

fylder partikelforurening fra brændeovne meget så vi vil hæve ambitionsniveauet regeringen ønsker en indsats i forhold til de ældre brændeovne da de udleder op mod fem gange så mange partikler som en ny brændeovn

have øget udskiftningen til de nyeste modeller regeringen vil også give kommunerne bedre værktøjer til at kunne gøre mere også i betragtning af at der kan være store lokale forskelle hvordan det

er ved at se på den samlede indsats men jeg kan bare sige at rent luft er en prioritet for regeringen og at vi skal gøre mere for at få forureningen fra brændeovne

havde den tidligere venstreledede regering vi afsatte jo også den såkaldte skrotningspulje

i gang med at få de gamle dårlige brændeovne faset ud så man kunne komme videre med de såkaldte

vil ministeren garantere at man ikke

brændeovne men forfølge et andet spor med at

og få de nye ind kan

som brændeovnsejer pejseejer og så videre være tryg ved at der ikke kommer et forbud

jo at man kommunalt skal have nogle bedre værktøjer blandt andet at man også kan udfase

hvis der lokalt er et ønske om det det er jo noget af det som jeg så kigger ind som minister

kommunerne mulighed for lokalt at forbyde brændeovne

i forhold til at begrænse den partikelforurening

vi får sat ned hvis vi altså vil sikre ren luft til danskerne

derfor kigger vi ind i hvordan man

brændeovne det er en ren lokal beslutning

lokalt i kommunerne kan få den mulighed

se nærmere på nu så det der med at konkludere mere end det jeg siger

lyder spørgsmålet helt kort hvad er regeringens holdning til vandløb og afledning fra både byerne vejene og markerne

passe på og det er også regeringens holdning

en vigtig del af naturen og de har en stor rekreativ værdi for danskerne

har vi fået mere og kraftigere regn og det er forventningen at den udvikling vil fortsætte

gudenåen vandløb er kendetegnet ved at der ofte skal findes den her balance mellem

de miljømæssige hensyn på den ene side og

er det kommunerne der er vandløbsmyndighed som skal vurdere muligheden for øget afvanding i en vandløbsstrækning det gør de jo blandt andet netop ved at tage hensyn til de miljømæssige krav i vandløbskvaliteten når kommunerne så gennemfører indsatser i vandløbene vurderer de om der også er negative

er det erstatningsberettiget regeringen ønsker at støtte kommunerne bedst muligt i arbejdet med vandløbsforvaltningen og jeg afventer lige nu resultaterne af en

som handler om erfaringer med helhedsplanlægning i forhold til vandløb og vandløbsregulativet i det hele taget

fremtidens indsatser den politiske aftale om en multifunktionel jordfordeling som regeringen har indgået med aftalepartierne bag

regeringen lægger også op til en samlet plan for klimatilpasning hvor vandløbsområdet vil være

så er mit præcise spørgsmål vil miljøministeren nu frem til og i forbindelse med det kommende arbejde der er med både vandløb vandløbslovgivning vandrammedirektiver og vandplanerne i det hele taget sikre og have et skarpt øje på

vandet kan om jeg så må sige ledes bort fra både byerne hvor vi ved der er et behov for det fra vejene hvor vi jo kan se der er behov for det og også fra de marker som skal skal dyrkes vil ministeren

sikre at vandet kan afledes fra de steder

fordi uanset om man er i byerne eller på landet

at alle kan mærke at klimaforandringerne er over os og vi kan se at der er øgede regnmængder vandmængder der kommer

der er jo en del af det der handler om vandløbene og regulativerne omkring det der kigger vi også på nogle projekter ordføreren har jeg

også talt med i den forbindelse i forhold til hvordan

også vigtigt at vi kigger på klimatilpasningen i forhold til byerne og hvordan vi sikrer det

har et skarpt fokus på det og vi har ministerens skarpe fokus på det vil ministeren også være med til at sikre at vi så får indrettet lovgivningen og reglerne sådan at der rent faktisk kan rulles nogle beslutninger ud som sikrer at vandet kan ledes tilstrækkelig hurtigt væk fra både

hvordan vi beskytter vores vandløb godt nok

min opgave som miljøminister at sørge for at vi passer på naturen i vores vandløb så det er også vigtigt men det

at det selvfølgelig har betydning for

sikre at værktøjerne kommer på plads vil ministeren være med til at

så kan peges på det

have sikret at der kommer de værktøjer så vandet kan ledes væk det er jo

indrette vandløbene på at give de værktøjer der skal til til kommunerne for at de kan få oprenset vandløbene og i det hele taget indretningen af det vil ministeren være med til at sikre det

kan nå en enighed også på det her område så er det også vigtigt for mig at sige at

at vi passer på naturkvaliteten i vores vandløb og der synes jeg ikke balancen har været god nok når vi ser tilbage

de seneste år men jeg er da fuldkommen enig

at vi med de klimaforandringer vi ser ind

af statens skovarbejde så naturstyrelsen kan fokusere på nye naturprojekter der løfter den danske natur

skove af rent ideologiske årsager

vil jeg og regeringen ikke være med til når det udelukkende sker af politiske grunde

derfor har jeg også besluttet her for ganske nylig at stoppe netop den ideologiske udlicitering i naturstyrelsen jeg synes ikke at udlicitering må blive et mål i sig selv det skal bruges hvor det giver mening og under hensyntagen til de mennesker der er ansat så borgernes penge skal selvfølgelig bruges

og naturstyrelsen skal have en effektiv opgaveløsning for øje men man kan ikke bare automatisk gå ud fra at noget bliver billigere fordi man udliciterer det tror jeg vi har set nok eksempler på

bliver jo ikke dyrere at udføre end i dag fordi de forbliver i naturstyrelsen og samtidig vil de jo også blive løst af folk som kender skovene har lokalkendskab og som egentlig gør et rigtig godt stykke arbejde så udlicitering skal ikke være et mål i sig selv det er hverken naturen naturstyrelsen eller borgerne

om der ikke også er eksempler på at

også i sidste ende betyder at man får

råder over som minister det vil jeg egentlig gerne have ministerens kommentar

bunder jo netop i at den tidligere regering havde skrevet ind i sit regeringsgrundlag

analyse af om man lave nogle opgaver bedre

i politik

ministeren kunne det ikke være en måde også at tænke i

at man på den måde jo gav mere plads

hele til den halve pris hvilket jo ligger i at hvis man udliciterede en del af opgaven

lægger den økonomi væk til nogle private

at høre ministeren om det er rigtigt altså er det sådan at ministeren er imod

hvis man har besluttet at en opgave bedst løses på den måde men det der lå til grund for den beslutning som den tidligere regering traf var jo politik

til de dybt urimelige konkurrencevilkår som ærlige detailhandelsbutikker især kiosker oplever fra andre mindre ærlige butiksindehavere som i stor stil handler med kopivarer hælervarer med videre og bedriver omfattende afgiftssvindel og anser ministeren den planlagte kontrol

og vel også bekymring som jeg kan høre lyser ud af spørgsmålet jeg

det er meget meget urimeligt

en konkurrencefordel af at omgå de regler som alle andre

derfor skal jeg komme tilbage til hvad vi har tænkt os at gøre ved det man først lidt omkring skattekontrollen som er skatteforvaltningens nuværende kontrol

handler om kioskers afgiftsbetaling og andet så er den jo med til at sikre det modsatte altså at man betaler de skatter og afgifter man nu engang skal og går op imod illegal indførsel af det der også kaldes punktafgiftspligtige varer

i spørgsmålet myndighederne har et tæt samarbejde skattestyrelsen har gennemført en række kontroller i kioskmiljøet sammen med fødevarestyrelsen og politiet

og det er vigtigt at få slået fast at de ansvarlige

skal stå til ansvar for det de bedriver og der skal så også gøres op med den snyd der er med afgifter derfor

vedtog folketinget jo også tilbage i to tusind og sytten at man skulle ændre reglerne så man nu indfører de her såkaldte cola bøder hvor man

kan få synes jeg ret store bøder både i anden og tredjegangstilfælde

og tredivetusind kroner

jeg er som sagt og regeringen er helt enig i at den unfair konkurrence vi ser på det her område hvor virksomheder bevidst undlader at

aftalt eller i hvert fald foreslået at der skal afsættes

i to tusind og tyve stigende til

det vil blandt andet handle om den organiserede svindel som

synonymt med en del af det her men men grunden til jeg synes at vi skal debattere det her i folketingssalen i dag er jo at

er der åbenlys uændret adfærd i forhold til omgåelse

til omgåelse af momsbetalinger

er selvfølgelig også decideret ulovligt importeret varer

og dermed afgiftssvindel hvis man kigger på

nogle steder i danmark hvor det er

fire og tyve guldsmedeforretninger ni og tredive frisørforretninger

virksomhedsledelse og drift det er nogle brancher hvor der svindles og derfor kan man undre sig over at i takt med at vi har lavet mere lovgivning

øget strafferammerne så kan vi se

de handler med åbenlyst ulovlige sager altså bt

foretage et virksomheden

fra polen nutella fra tyskland haribo slik fra tyrkiet og oreo kiks fra bulgarien ingen af de her produkter

mærkning synes ministeren at det er tegn på god

på flere fronter spørgeren og jeg har siddet når det handlede om hvidvask og kæmpet for den samme dagsorden vi har siddet

og nu får vi så også muligheden for forhåbentlig at lave et tæt tæt og godt samarbejde om hvordan vi kommer det her bedre til livs

er jo også derfor at regeringen har konkluderet efter vi lavede eftersynet af skattevæsenet at der er behov for et løft her

afgifter til den danske stat og der er tilsyneladende

jeg har faktisk tidligere stillet spørgsmål helt tilbage i to tusind og tolv til den daværende skatteminister holger k nielsen om

gives på grund af ulovlig butiksdrift

vil ministeren foranledige at vi får nogle helt nye tal på bordet i forhold til hvorvidt

de inddrivelser som der er og antallet af udstedte bøder vil blive undersøgt

selvfølgelig får svaret på det det giver sig selv jeg jeg tror helt generelt

et markant løft af kontrolindsatsen

har der typisk været afsat seksten årsværk til hele den her indsats

langt fra seksten årsværk og så op til tusind vil jeg gerne sige

sådan at hvis man spørger branchefolk eksempelvis

direktøren hos cloetta

med de priser som butikkerne

alene afgifterne huslejen og lønudgifterne gør

op til men men vi sætter ind og og får en politisk diskussion af

vi skal sætte ind i forhold til de problemer der er

der er momssvindel der er udbytte og så videre men vi kommer til at kigge på det og det er en invitation til

og lignende hvorved folk forledes til at tro

selvfølgelig overholde og som spørgeren også ved

derfor er det jo sådan set meget enkelt at de regler vi vedtager her i folketinget skal overholdes desværre sker det jo ikke altid

fjernsynet og nu taler

er med til at foranledige folk til at tro at der er sådan en let vej til hurtige penge på det her spillemarked hvis det er det der er tale om

det for mig et grundlæggende udtryk for en forkastelig forretningsmodel

at der er ret mange i den her branche som har opfattet det brede politiske signal der er og

det som spørgeren spørger til altså både

tror vi alle sammen kan være interesserede i at løse det her

anerkendt som en afhængighedslidelse ligesom

har vi jo i dag regler for narkoprodukter kan man

er ulovligt men vi har også regler i forhold til tobaksprodukter og alkoholprodukter osv netop fordi vi ved at når der er reklamer som animerer til at

ikke fordi det er nyt at vi har reklamer for spil men min lægmandsoplevelse er at der sker en forandring i de her år altså

lotto og tips og den slags

det sammen med skrabelodder hører jo til helt nede i den lave kategori når det kommer til afhængighed

vi ude i at det er sådan nogle kendte standuppere der sidder dér og siger livet er dejligt bare kom og spil og

dig hele vejen til paradisøerne

er folk man virkelig kan forholde sig til der står ovenikøbet hvor de kommer fra og hvilken erhvervsgruppe de tilhører som

turen til rhodos altså

jo virkelig noget der spiller på folks privatliv og oplevelse af

messerschmidt kan høre at den er gengældt for jeg mener

set ikke at det her er noget der bør være de store politiske uenigheder om

voldsom og den er også efter min bedste overbevisning

værdiaftaler politiske aftaler der er lavet på

senere tid fundamentet for det er jo at folketinget

for ti år siden vedtog en liberalisering af hele det

kommer vi til at kigge på konsekvenserne

jo er reklamefinansieret så vidt jeg er orienteret og primært er tv to

jo de tv kanaler som sender fra andre lande og som derfor måtte være omfattet af andre landes jurisdiktion har ministeren nogen idé om hvad man konkret kan gøre bredt for at forhindre

år siden hvor man jo blandt andet havde som udgangspunkt

og det kommer vi til at kigge på nu jeg har indkaldt branchen til møde her

og så er regeringen af den opfattelse at vi skal prøve at kigge på

en spillebranche som ikke er så voldsom og ikke er så grænseoverskridende som mange oplever

godt tænke mig at ministeren måske var lidt mere hvad kan man sige

i forhold til hvad man konkret

faktisk er det sådan at spilafhængighed er den hyppigste

selvmordsforsøg så det er altså noget der påvirker rigtig rigtig mange mennesker ikke kun økonomisk men også hele familier

et adfærdskodeks som det var frivilligt for branchen at tilslutte

på baggrund af mine egne oplevelser man kan

se en fodboldkamp uden at blive bombarderet med

kigge på det her adfærdskodeks

og derfor kommer vi til at kigge på også

har som mål at deres markedsføring ligesom skal lokke

man sidder og kigger på hvad der er af reklameblokke

sport jo fantastisk at opleve men

og økonomiske problemer derfor tror jeg det handler om at vi har behov for at genopfriske hvad lovgivningen i grunden

ordnede og bedre forhold på det danske spillemarked

vi drøfter i mit parti er om ikke at man

for eksempel alkoholisme der har man jo en forbudstilgang til det der

nogle regler for hvad man må markedsføre

et tilsvarende forbud når det kommer til de her spil altså som jeg sagde før én ting er jo lotto og tips og den slags ting det tror jeg de fleste mennesker har et relativt afslappet og roligt forhold til

man lige købe skrabelod og nogle ting det er ikke noget der gør at man bliver ludomani men de her ting som ministeren nævner fra sportsbegivenheder de ting hvor vi ser kendte standupkomikere og folk der kunne være målgruppen for for markedsføring

man bør forbyde dér er spørgsmålet todelt er ministeren

at man skal gribe til forbudsinstrumentet og hvis ministeren

mange af de her tv kanaler sender jo fra storbritannien eller

at lave et regelsæt som man skal respektere når man altså ikke ligger

er ministeren enig i at vi skal have den store hammer

i folketinget eller er det noget hvor vi skal have fat i eu

gøre begge dele hvis ministeren kan gøre mig en

vi måske også i fællesskab være kommet tættere på

her område så at sige dresseret lidt bedre

at udgangspunktet må være at vi prøver at kigge på hvordan vi kan få skabt

parlamentet også har en pointe i at meget af det her foregår uden for landets grænser og ikke i danmark

af spørgerens tidligere kollegaer jo fremme med et forslag om at man blandt andet skulle se på det på eu området det vil regeringen også

øjne på et forbud og at det må være noget vi

sådan at vi igangsætter et arbejde her i folketinget og tager kontakt til vores respektive kollegaer og grupper i europa parlamentet så hvis ministeren bare kan bekræfte at det er det vi her har aftalt så

jeg er ikke af den opfattelse at det er den store hammer man løser alle problemer med

hvad skal man forbyde hvornår skal man forbyde det og hvor skal man forbyde det der er en af de udfordringer som spørgeren jo selv peger på at meget kommer udefra og ind vi lever i en globaliseret verden så det jeg tror vi har bedst af er

får dresseret det danske spillemarked bedre og vi sikrer at

det tror jeg vil være til gavn både for

godt kan lide at spille på den ordentlige måde men især

jo ikke kun dem der spiller direkte det er også deres familier og pårørende og så videre

og det kommer regeringen til at arbejde med og der vil dansk

til landbrugsstyrelsen landbrugsstyrelsen flyttede fysisk til augustenborg i sønderjylland i to tusind og seksten hvor det lykkedes at rekruttere en dygtig vicedirektør lokalt

vicedirektør har fået et ny job og stillingen har derfor være slået op i august to tusind og ni

at der ikke var egnede kandidater til stillingen og stillingen er derfor i genopslag med henblik

et kvalificeret felt af ansøgere har styrelsen vurderet at det var nødvendigt at give ansøgerne mulighed for at have tjenestested enten

at uanset hvor tjenestestedet

forventes det at vicedirektøren er til stede på arbejdspladsen i

flere dage om ugen

ikke udelukkende knyttet til augustenborg og sønderjylland vicedirektøren skal også varetage ledelse af andre regionalt placerede lokationer i styrelsen og varetagelsen af den pågældende vicedirektørpost kræver også et yderst

uanset om ansættelsesstedet vil være i augustenborg eller i københavn være til stede på lokationerne i augustenborg og københavn hver uge samt i tønder og i de regionale afdelinger jævnligt

som kræver at vedkommende person både skal være i københavn i augustenborg i tønder

der forudsætter jeg at den person der måtte blive ansat skal løse den opgave og være de steder uanset om

i augustenborg eller københavn eller hvor

han nu end måtte være blevet placeret

organisering af det der gør at man ledelsesmæssigt kan varetage sine opgaver fornuftigt jeg konstaterer bare at uanset om placeringen af den her vicedirektør ville være det ene eller andet sted geografisk så skal den

betjenes på en sådan måde at man er til stede flere forskellige steder i landet det går jeg ud fra at man også er sådan at ledelsesfunktionen også i augustenborg bliver varetaget betryggende det er i hvert fald det jeg ønsker som

uanset hvor vicedirektøren er placeret jeg konstaterer bare at den stilling som vicedirektøren bestrider gør at han skal være

udelukker jo ikke at kan varetage sin ledelsesopgave i forhold til

den del af personalet der er placeret i augustenborg det skal han

med noget andet og så er jeg i al hast

kommet til at skrive forkert så jeg læser spørgsmålet op som

og det er ministeren hvad vil ministeren gøre for at hindre hollandske bomtrawlere i at ødelægge

de problemer som de har

forstår også godt den vrede der er i forhold til det man

jeg synes jeg skal indlede med at oplyse at det er forbudt

nu ikke det spørgsmålet handler om men i nordsøen og

jævnfør eu lovgivningen i dag fiske med bomtrawl både danske belgiske og nederlandske fiskere gør det

det foregår både inden for og uden for natura to tusind områderne i natura to tusind områderne har danmark en øget forpligtigelse til at beskytte en lang række sårbare naturtyper herunder

de såkaldte sten og boblerev og fiskeri med bomtrawl foregår i dag blandt andet på de her stenrev hvorfor den her redskabstype jo er særdeles skadelig

iværksat en regional proces med de andre nordsølande hvor målet blandt

at beskytte stenrevene i natura to tusind områder mod skadelige effekter fra fiskeri kontrollen med bomtrawlfiskeriet i nordsøen og skagerrak har vi også opjusteret det har i dag den højeste prioritet for fiskerikontrollen og det gælder også kontrollen af at der ikke fiskes i

beskyttede rev eller lignende det betyder bla

kontrolskib vestkysten har en mere eller mindre konstant tilstedeværelse i området og har et stort og vedholdende fokus på den type overtrædelser som vi ser bomtrawlerne

de nederlandske myndigheder har desuden oplyst at de er i gang med at implementere reglen om at nederlandske fiskere skal registrere træk for træk i deres logbøger og melde lastens indhold ved farvandsskift det ville give en langt mere effektiv kontrol

i danmark har vi et meget skånsomt fiskeri i forhold til bomtrawlere i hvert fald og så er der ikke noget der er mere irriterende

stenrev og koralrev er blevet revet i stykkerne er blevet flyttet andre steder hen hvor der normalt ikke er

en stor kæde der slæber hen over

de hollandske bomtrawlere

meget lille kvote i det område

det er almindeligt kendt at når de så skifter

de tager fordi kvoten på to tusind syv hundrede

er så stor i forhold til hvad de har i nordsøen og den kan de hurtigt få opbrugt i den forbindelse men det

er hvordan sikrer man så den kontrol på nuværende tidspunkt

siger at holland er i gang med at de skal logge

kontrol med de hollandske fiskere

decideret tiltag lov eller hvad det bliver eller kommer

skrift fra ministeren om at man

det handler blandt andet om at øge kontrollen

med hjemmeværnsfly for også

det bedre og så arbejder man

til den rigtige løsning så vi får et stærkt kontrolpunkt på de her hollandske bomtrawlere

de stenrev og koralrev der er der og beskytter naturen det må være rimeligt at sige

miljøet som de danske fiskere danske fiskere

i danske farvande og så sige til dem her må i ikke fiske

skal ud af farvandet de vil bare ikke have at bomtrawl skal ødelægge stenrev og koralrev så danske fiskere får

øge kontroltrykket ud over det vi allerede har gjort

og tyve til landdistriktsprogrammet i

og en og tyve tale om et overgangsprogram fordi vi er ved at skifte

i eu og er ved at forhandle om en ny

frem til at den nye cap plan så er

det her med forsinkelsen at reformen tager længere tid at få politisk forhandlet på plads så jeg forventer at der bliver overført midler fra den direkte landbrugsstøtte

betyder dog at der er nogle begrænsninger for hvor mange midler der kan overføres i

sender midlerne tilbage til eu hvis vi ikke får dem brugt så vi skal i

og tyve se på udarbejdelsen af den nye landbrugsstøttereform den nye cap og her vil der være udvidede rammer i det lange løb for overførsel af fleksmidler til miljø og klimaindsatser med landdistriktsmidler

vil også være nye muligheder for miljø og klimaindsatser finansieret af den direkte landbrugsstøtte altså

i begrænset omfang lige præcis i overgangsåret

og en og tyve men derefter

den brug vi gør af dem bliver i nogle ordninger der gør at pengene kan blive brugt så vi ikke skal sende dem tilbage

det med fleksmidler det der er udfordringen er stadig væk

går de ud og annullerer ansøgningerne igen og så står vi tilbage med nogle penge vi ikke får brugt så det eneste jeg siger er jo vi kan flekse men vi skal sørge for at det er i et omfang

til at regionsrådsformand heino knudsen ad flere omgange har udtalt til pressen at region sjælland ikke

at bemærke at aftaler om regionernes økonomi

andre ord ikke mig som ressortminister som har opgaven med at sikre finansieringen til dette område

regionsrådsformand heino knudsens synspunkt og det er jo først og

regionsrådet og dets medlemmer

faktisk i tvivl om om spørgeren aktuelt

på orlov eller fortsat er aktivt medlem af regionsrådet i region sjælland men men

er aktivt medlem så er det jo også spørgeren selv der bør tage stilling til

er ingen tvivl om at det er regionens opgave at finansiere drive vedligeholde og investere i privatbanerne i region sjællands område regionen har så vidt jeg er orienteret omkring seks hundrede million kroner om året til opgaver inden for det regionale udviklingsområde og de har derudover låneadgang til at finansiere investeringerne i privatbanerne jeg har lidt svært at forstå at det ikke inden for denne ramme skulle være muligt at gøre et eller andet fornuftigt ved sporene på østbanen jeg tror også det er hvad befolkningen forventer af regionsrådets politikere og det kan jo lade sig gøre viser erfaringerne fra de øvrige regionsråd for eksempel senest

som har afsat et større beløb til vedligeholdelse af deres infrastruktur jeg har noteret mig at regionsrådet i region sjælland på mødet den fjerde november vedtog at afsætte otte million kroner til en såkaldt programfase og det synes jeg er positivt det er eller bør være første skridt til at undersøge hvilke muligheder regionen har for at løse østbanens udfordringer inden for de økonomiske rammer som regionen nu engang

at de her tre borgmestre og

er jo er borgmester i en by som er knudepunkt for

østbanen og en regionsrådsformand

jeg ved jo at spørgeren også selv er kommunalbestyrelsesmedlem

seks hundrede million kroner det har man ikke pengene til

jo sådan at der er over en million pendlere om året der benytter østbanen både til arbejde og uddannelse og der er også

forholder ministeren sig til at der jo faktisk også er mange unge mennesker der benytter

på deres uddannelse når vi nu ved at rent faktisk betyder noget for de unge

er det sådan at jeg generelt synes at det at det at folk benytter sig af kollektiv transport er rigtig rigtig positivt men ligesom letbanen i aarhus ikke er en del af mit ressortområde fordi det

en økonomi der varetages af henholdsvis kommune og region så er østbanens økonomi altså heller ikke noget der ligger under mit ressort så uagtet at jeg synes at det da er meget sympatisk at man nu undersøger hvad det præcise behov er i regionen det

er økonomien altså ikke noget som jeg har

om at aftaler om regionernes økonomi altså der hvor midlerne til regionernes udviklingsområde og dermed privatbanerne afsættes ikke er transportministerens ressort

den del af økonomien som har at gøre

til at løse den opgave modtager regionerne årligt årligt midler til anlæg drift og vedligeholdelse dertil kommer at regionerne har fri låneadgang til finansiering

fem og tyve år det er de lokale og de regionale myndigheder der har ansvaret for at tilrettelægge trafikken så befolkningen betjenes bedst muligt med kollektiv trafik det er derfor også lokalt man har og skal have et billede af de trafikale og økonomiske udfordringer som de enkelte baner står over for på den baggrund

lokalt over for regionsrådet og her drøfte hvilke muligheder regionen har for at sikre en tilfredsstillende kollektiv trafikbetjening af området

opfordre spørgeren og regionsrådet til at få udarbejdet nogle gennemregnede scenarier for østbanen som jeg har forstået det

foreligger der ikke et opdateret og gennemregnet forslag til hvilke muligheder der er for østbanen og det gør det selvfølgelig også svært at træffe

den kollektive transport uagtet at selve den økonomiske del af det

og det er region sjælland jo også og det er sådan at

man har brug for hjælp hvis regionen så skal gå ind og sige at nu skal

finde de her penge så vil det jo betyde at der skal

kan gå ud over andre baner og at det kan gå ud over busbetjeningen i region sjælland

jo så igen kommer til at gå ud over dem der skal pendle dem der skal på uddannelse og så videre skal ministerens svar forstås sådan

gik jeg egentlig også ud fra at spørgeren var klar over at den stund at at spørgeren jo selv har erfaring

regionsrådsarbejde og nu også folketingsarbejde den arbejdsfordeling som er mellem os er nu engang den at at når det handler om

finansministeriet og økonomi og indenrigsministeriet derfor

den tidligere trafikaftale ned ad brættet og at man

og tyve har planer om at skulle kigge på en ny trafikaftale

infrastrukturen i region sjælland om det var noget som regeringen kunne

input i forhold til en investeringsplan

regionale regionale

tilsyn af banen og finder ud af at man faktisk af sikkerhedshensyn er nødt til at nedsætte hastigheden til fem og halvfjerds kilometer

her fra december måned så det er jo en

tage en drøftelse af det her når der bliver indkaldt til forhandlinger om trafikaftalen og jeg kunne da godt tænke mig at høre om

man også har arbejdet med løbende i regionsrådet

er sådan at det er et ønske som de konservative bærer ind så må vi jo selvfølgelig kigge på

har indtil nu ikke været noget som jeg som jeg har noteret mig

fra den konservative transportordfører men det må vi jo så lytte

om at få nedrevet den statslige vej bispeengbuen for derved at muliggøre en åbning af ladegårdsåen og kan ministeren forestille sig en statslig medfinansiering på mindst tre og tredive procent til dette infrastrukturelle og rekreative projekt

for det ønske som er lokalt indledningsvis skal

herre jan e jørgensen så så det her jo ikke første gang vi har spørgsmålet her i salen bispeengbuen med det dertilhørende vejanlæg er

er en del af planlægningen tilbage fra nitten halvtredserne om at etablere et højklassevejnet i og omkring københavn helt overordnet kan man sige at strækningen opfylder sit

området udformes på anden vis det har jeg sådan set masser af sympati for

sådan at partierne bag aftalen om en grøn

en aftale den fjortende november to tusind og atten og her noterer sig kommunernes ønske

den forbindelse har man tilkendegivet at man fra statslig side vil være positiv over for at overdrage dette dette vejstykke altså statsvejen så længe den nye trafikale løsning ikke har mindre kapacitet end det tilstødende vejnet som en del af aftalen fremgår det at overdragelsen af bispeengbuen og vejanlæg i givet fald skal ske efter de sædvanlige principper hvor kommunerne ydes et økonomisk bidrag der modsvarer det som staten sparer på vedligeholdelsesudgifter

vil jeg understrege er selvfølgelig fortsat gældende hvad der så måtte blive båret ind

forbindelse med en kommende infrastrukturaftale

så se på til den tid men det som er tilkendegivet altså at

man kan overdrage stykket og at der kan følge de penge med som man sparer

også især os der hører til i hovedstaden helt tilbage

juni to tusind og tolv stillede sf faktisk på

den vision indgik faktisk en tanke om at man kunne sejle i kajak fra damhussøen og ind til søerne

sikke en turistattraktion vi kunne skabe der siden da er der løbet meget vand i åen om man så må sige men desværre ikke i ladegårdsåen det er blandt andet derfor jeg står

en sekssporet motortrafikvej der skærer igennem hovedstaden i anden sals højde det er formentlig det eneste sted i danmark vi oplever noget lignende perspektiverne er fuldstændig klare mindre støj mindre forurening et grønt rekreativt område skybrudssikring generelt

sfer indbegrebet af grøn transportpolitik at tænke på det her nu er hovedrenoveringen så udskudt til cirka

det er også derfor det er vigtigt for mig at stå her i dag og faktisk nøde ministeren til at sætte sig i spidsen positivt for det her arbejde som ville kunne være en kæmpestor gevinst for hovedstaden og måske hvis jeg fik ret i mine forudsigelser om kajak kunne blive en turistattraktion uden lige i ministerens svar indgår et

at strækningen vil skulle have den samme trafikale kapacitet kunne man forestille sig at københavn hovedstaden i fremtiden faktisk har brug for færre biler og en helt anden måde

i forhold til det den aftale som blev lavet

står jeg selvfølgelig ved fordi mit parti

et bredt flertal bag den i øvrigt også spørgerens

det står vi jo i hvert fald i første omgang på men jeg kan også forstå

fritlægning af ladegårdsåen som jeg forstår de indledende undersøgelser

graves relativt dybt før man kan tale om et egentligt vandløb så så der er altså også nogle terrænmæssige udfordringer

vi os at under valgkampen i maj to tusind og nitten var ministerens kollega pernille rosenkrantz theil fungerende politisk ordfører for socialdemokraterne og meldte ud med en meget meget positiv opbakning til det og sagde faktisk at staten skulle støtte med mere end den sparede renoveringsudgift kan

hvad der måtte blive ønsket i en kommende infrastrukturaftale eller

må man jo tage der men jeg konstaterer også bare at

alene det at det er uklart hvordan man i givet fald skal lave

en kapacitet som kan leve op til det her

kommune at finansiere det her hvis ikke vi kan snakke om nogle gode modeller sammen med staten det kunne for eksempel være ved at udgifterne ikke blev medregnet inden for anlægsloftet kunne ministeren forestille sig at tage det

hensyn med til sin finansminister

selvfølgelig adressere finansministeren om

under de betingelser der er lagt op til i aftalen

med fly skal udstyres med strømpistoler for bedre at kunne håndtere

sig ulovligt i danmark selvfølgelig skal udrejse frivillig hjemrejse vil altid være at foretrække i forhold til tvangsmæssig udsendelse da det både er mest værdigt for den enkelte og også det økonomisk bedste for vores samfund nogle gange må vi også bare erkende at det ikke er muligt at motivere den enkelte udlænding til frivilligt at forlade landet og så er

derfor bedt mit ministerium om at se nærmere på hvordan vi bedst understøtter at udlændinge uden lovligt ophold rejser hjem

er afgørende at understøtte frivillig hjemrejse bedre men der skal være balance i tingene og hele legitimiteten

i asyl og udsendelsessystemet ville forsvinde hvis vi ikke i sidste ende kunne sende afviste udlændinge ud med tvang når det kommer til spørgsmålet om hvilke konkrete midler politiet skal råde over i forbindelse med eventuel anvendelse af magt under en tvangsmæssig udsendelse så må jeg henvise til at det hører under justitsministerens ressort jeg kan derfor ikke forholde mig konkret til

claus oxfelt som sådan det er mere for også at høre ministerens

naturligvis skal man udsendes hvis man ikke har ret til at være i danmark og der skal desværre også

om hvad der foregår hvis en person ikke vil

det går ud over kabinepersonalet ud over politiet det går ud over passagererne det er en ret forfærdelig forestilling

læse om med jævne mellemrum derfor er

altså afgørende for mig at høre

området er jo ministerens denne ministers altså udlændinge

justitsministeren det kan jeg spørge om en anden gang

jo for mange virker meget humant i forhold til de ting der foregår

var en god idé ikke fordi de synes det er fantastisk at folk skal tvangsudsendes det føler jeg retfærdigvis må sige

det skal foregå så humant som muligt

faktisk mener at det er mere humant end det der foregår i dag

også rigtigt at de over tusind personer som det drejer sig om er rigtig mange og der er nogle der er i en totalt fastlåst situation

virkelig virkelig svært at få sendt dem ud jeg tror det

personer og der bliver vi altså nødt til at tage nogle midler i brug og ikke vente

godt stille mig op og spørge justitsministeren i næste spørgetid

absolutte topprioriteter de mennesker som er i udsendelsesposition og som for eksempel er på kærshovedgård et udrejsecenter i midtjylland koster i omegnen af trehundredetusind kroner om året per snude tænk hvis der fulgte det samme antal kroner med når vores børn kom i skole eller i daginstitution eller

ældrecentre det her er meget meget dyrt og derfor har vi en enorm samfundsmæssig interesse i

synes stadig væk det skal ske på en ordentlig måde ikke i øjeblikket og det er derfor man diskuterer nye magtmidler og der bliver jeg altså nødt til at at høre ministeren om ikke han eksempelvis mener at det er mere humant at give dem noget beroligende eksempelvis bedøvelse

at turen ud til kastrup lufthavn

kortest mulig billigst mulig mest effektiv

meget villig til at se på nye værktøjer og jeg regner faktisk med i starten af det nye år at kunne præsentere en en række forslag til hvordan vi

der skal komme nogle beslutninger fra ministeriet så må ministeren gerne gå i samarbejde med justitsministeren eller statsministeren eller hvad ved jeg det er ikke så vigtigt for mig

er vigtigt for mig er at der sker noget så vi ikke bare taler om det her og

mange forskellige lande så er der et par enkelte lande blandt andet iran og irak som vi har alvorlige problemer med at tvangshjemsende til fordi de lande ikke vil tage imod egne statsborgere hvis ikke de samarbejder men for at svare på spørgsmålet vil jeg forventer at vi i starten af det nye år kan præsentere en række initiativer som skal være med til

til rent faktisk at medvirke til at rejse hjem det har jeg selv forventning til vi kommer til

svensk statsborgerskab som en form for genvej for siden hen at

dansk statsborgerskab på en mere lempelig måde end andre udlændinge

ikke tale om at nordiske nordiske statsborgere bare sådan uden videre kan opnå dansk statsborgerskab der bliver også stillet betingelser for at opnå det her statsborgerskab også for den her nordiske persongruppe de kan i dag opnå dansk statsborgerskab

at afgive en erklæring til ministeriet eller ved det der hedder naturalisation der vil i alle tilfælde blive stillet krav om at de pågældende har henholdsvis opholdt sig i eller haft bopæl i danmark eller et af de andre nordiske lande i en vis periode ligesom der også i alle tilfælde vil blive stillet krav om at de pågældende ikke har begået visse typer af kriminalitet baggrunden for at vi i danmark har valgt at have lempeligere krav til statsborgere fra andre nordiske lande er blandt andet en fællesnordisk aftale om statsborgerskab

ni og tres og som løbende opdateres det er det nære samarbejde mellem de nordiske lande der ligger til grund for den her aftale men også antagelsen om at nordiske statsborgere vil have forholdsvis let ved at tilegne sig viden om danske samfundsforhold dansk kultur og historie og dermed vil kunne deltage i det danske demokrati på lige fod med den øvrige danske befolkning

det synes jeg nu engang er meget fornuftigt og det vil

holde fast i altså at der er en særlig adgang til at opnå dansk statsborgerskab jeg ser derfor ikke umiddelbart nogen grund til at foretage en justering af de her regler men hvis spørgeren er af den opfattelse at reglerne for nordiske statsborgeres erhvervelse af dansk statsborgerskab generelt fungerer uhensigtsmæssigt hører jeg meget gerne om det det er vigtigt at vi kan have en åben dialog om de

i forhold til is krigere og jeg

ministeren har set det men der var en film på ditoverblikdk eller andre medier der viste at der var en journalist der var nede

en flygtningelejr hvor der var halvfjerdstusind isis krigere hovedsagelig kvinder og børn og hvor mændene var for sig selv og da man så gik rundt og snakkede

have en dialog men det der chokerede mig rigtig rigtig meget var at

de vi kommer til norden vi kommer tilbage til europa og slagter

alvorligt skadet og det vi tænker

eventuelt kunne være svenske statsborgere

sverige i stedet for og så vælger de som

asyl svensk statsborgerskab og så vælger de

vil spørge ministeren om er vil ministeren igangsætte en undersøgelse

problem specielt med børn og kvinder som har is tanker

skal være en bagdør til at opnå dansk statsborgerskab det er jeg helt enig i

om vi har et reelt problem her det må jeg indrømme

stillet det her spørgsmål men når det nu er stillet og når nu spørgeren henviser til at der måske kunne være en problemstilling

nogle erfaringer med eller nogle eksempler på at vi har en

demirtas der blandt andet har skrevet på facebook er du i tvivl om hvorvidt en sygeplejerske med tørklæde kan hjælpe dig må du finde et land hvor der ingen muslimer findes eller hæng et sygehusskilt på væggen vi behandler ikke racister det er jo en person som direkte udmelder at vedkommende via det svenske statsborgerskab godt kunne tænke sig at få dansk statsborgerskab og så siger

til ministeren det er da ikke danske holdninger den pågældende borger udtaler når vedkommende

ikke lige sige noget håndfast omkring men jeg kan da bare sige helt generelt set

vi har nogle ret kontante regler for at få dansk statsborgerskab af en årsag og det er

de ikke skal kunne trækkes i en automat det tror jeg nu heller ikke de kan i vores nabolande men jeg må indrømme der er lidt på udebane jeg kender simpelt hen ikke reglerne i vores nabolande men jeg er stor tilhænger af at vi har de her nordiske regler for jeg synes der er nogle historiske og kulturelle bånd imellem os

måske via det nordiske samarbejde kan finde på

sige at de vælger danmark så som jeg kan høre på ministeren er det blandt andet noget som ministeren vil tage hånd om og få kigget på

et reelt problem og måske tage fat i de politiske partier

rejser spørgsmålet synes jeg det er helt relevant at jeg lige hører i mit ministerium om det er noget de kender noget til og hvis der er eksempler på at der findes en bagdør til at få dansk statsborgerskab for is krigere så skal vi være helt oppe på lakridserne og få undersøgt om det virkelig er tilfældet

parti for at undersøge om der kunne være mulighed for at justere i reglerne men lad os nu

som også skal stille spørgsmål til udlændinge og integrationsministeren og det er spørgsmål nummer tohundrede og niogtredsende

har vendt danmark ryggen vender tilbage hertil

derfor rigtig glad for at et bredt flertal i folketinget herunder også dansk folkeparti bakkede op om lovforslaget om administrativ fratagelse af fremmedkrigeres statsborgerskab og at reglerne nu kan tages i brug lovændringen har givet de danske myndigheder et vigtigt redskab i kampen mod fremmedkrigere et redskab som selvfølgelig vil blive bragt i anvendelse i alle sager hvor det vurderes at være relevant den her type afgørelser er indgribende og sagerne kræver en grundig behandling i den forbindelse skal de pågældende naturligvis også partshøres over de oplysninger der betydning for udfaldet af sagen jeg kan oplyse at der i ministeriet verserer tre sager nu om administrativ fratagelse af statsborgerskab men der er endnu ingen sager om administrativ fratagelse der er blevet færdigbehandlet det skyldes som sagt at det er afgørende at sagerne er tilstrækkeligt oplyst og at de pågældende får mulighed

ministeriet er i besiddelse af og får mulighed for selv at komme

den tyrkiske præsident erdogan har meddelt at en række syrienskrigere fra forskellige lande

bliver løsladt og sendt på farten

senest i mandags kom der jo så en

til danmark og det som vi hører er jo

når nu folketinget

hastebehandlet forslaget om at kunne fratage

og hermed også undgå at de kommer til danmark

høre om man så har brugt den lovgivning

er noget på vej altså tre personer der så muligvis

bliver frataget deres statsborgerskab

godt tænke mig at høre hvor mange statsborgerskaber ministeren mener der bør fratages nu her var det rigtige ikke at vi fratog alle syrienskrigere der er på vej til danmark

vi risikerer jo at det som statsministeren har sagt

statsborgerskabet administrativt fra det tør jeg ikke men jeg har det også sådan at bare den her lovgivning kan virke for en enkelt har den haft sin berettigelse for der skal ikke mange til at

true vores alle sammens sikkerhed

så tre sager der er i gang nu og de er jo i gang med det der hedder partshøring og det er en fjorten dagesperiode hvor de her personer skal have mulighed for at blive hørt over de oplysninger som ministeriet lægger til grund og når den

og man kan forestille sig at der følger flere efter kan kan ministeren ikke godt selv se at der er et eller andet

der slet ikke harmonerer og kan ministeren ikke også godt forstå at danskerne føler sig bondefangede når de på den ene side hører det her fra

se at ikke bare danmark men flere andre europæiske lande står

for de rammer vi normalt arbejder inden for for at sikre befolkningen og samfundets sikkerhed det er helt sikkert

vi allerede nu er gået i gang med at se på grundlaget for om det er muligt at fratage de her tre konkrete personer

ingen mirakelkur er her ingen af os kan jo garantere at der ikke er nogen der vender tilbage og foretager sig noget ubehageligt vi kan bare gøre alt hvad vi

her i folketinget og nu er vi godt henne i november måned og som jeg forstår ministeren

det er for mig at se ikke godt nok så kan der være alle mulige forklaringer at man

det tredje men bundlinjen er bare at syrienskrigerne er på vej til danmark tyrkerne har sagt at de bliver løsladt og regeringen har ikke frataget nogen deres statsborgerskab

på baggrund af den nye lovgivning men der er faktisk nogle hjemvendte syrienskrigere som har været igennem en dansk domstolsprocedure og i den forbindelse fået frataget

en hastebehandling af det lovforslag og vi er meget glade for at en stor

det selv om forslaget er vedtaget og selv om vi straks

er vi stadig væk et sted i processen hvor der rent formelt set ikke er truffet nogen beslutning om at

fratagelse af statsborgerskab til at omfatte alle syrienskrigere med tilknytning til danmark så disse forhindres i at komme her til landet

de danske værdier om demokrati og frihed regeringen nærer absolut ingen sympati for dem og de er uønskede i danmark vi vil derfor gå langt for at undgå at fremmedkrigere vender tilbage til danmark jeg er rigtig glad for at et bredt flertal i folketinget herunder dansk folkeparti bakkede op omkring lovforslaget om administrativ fratagelse af fremmedkrigeres statsborgerskab og at reglerne

jeg forstår det stillede spørgsmål sådan at spørgeren ønsker at vide om regeringen ser en mulighed for at udvide den nye adgang til administrativt at fratage fremmedkrigere deres statsborgerskab til også at omfatte personer der ikke har dobbelt statsborgerskab og som derfor ville blive statsløse ved fratagelsen af deres danske

blevet drøftet for nylig i forbindelse med behandlingen af lovforslaget om administrativ fratagelse af statsborgerskab og svaret er det samme i dag som det var for nogle uger siden nemlig at regeringen ikke anser det for en mulighed at udvide den nuværende ordning til også at omfatte statsløse det skyldes at vores forpligtelser efter statsløsekonventionen gør at vi ikke kan gøre en person statsløs ved at tage det danske statsborgerskab fra vedkommende den samme forpligtelse fremgår af europarådets statsborgerretskonvention fra

som danmark også har tiltrådt og ratificeret og det følger også af menneskerettighedsdomstolens praksis at det i visse tilfælde kan være i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention om retten til respekt for blandt andet privatliv at fratage en person dennes statsborgerskab det er umiddelbart vurderingen at det som udgangspunkt vil være i strid med den her konvention hvis en person fratages sit statsborgerskab i et tilfælde hvor den pågældende ikke har statsborgerskab i et andet land eller er berettiget hertil regeringen er som bekendt ikke villig til at handle i strid med danmarks internationale forpligtelser ligesom regeringen ikke har til hensigt at opsige internationale konventioner som danmark er en del af det mener vi set i det store perspektiv ikke er i danmarks interesse

politikersnak over det der altså

ministeren selv kan høre det eller om regeringens ministre selv kan høre det men men vi har altså på den ene side et hensyn at tage til den danske befolkning som i den grad er bekymret for de scener man ser udspille sig i syrien i øjeblikket man ser børn og unge stå fuldstændig fast på

skal hyldes de skal slagte europæere som det blev udtrykt af en ti årig her for nylig i en britisk tv udsendelse

at regeringen siger at ja det er også forfærdeligt og de skal ikke til danmark men de

ikke godt høre selv at der er et eller andet her der slet ikke spiller og var det ikke en idé fuldstændig

sige jamen vi har et problem med de her konventioner vi har et problem når regeringen på den ene side fastholder

er som de skal være og at de er ufejlbarlige vi kan ikke bryde med dem men på den anden side

i forskellige ting og sager

jo sådan at en række af de lande som vi har med at gøre her slet ikke omfattet af statsløsekonventionen tyrkiet er ikke omfattet england er gået ind på et tidspunkt hvor de krævede

som blandt andet gør at de kan noget mere end os i forhold til syrienskrigere så mit spørgsmål går egentlig på hvad sker der fra regeringens side i

den ene forhindring efter den anden som ministeren lister op for at gøre det rigtige og gøre det som regeringen siger at

har levet under nogle fuldstændig vanvittige brutale forhold og

tvivl om at de børn der vokser op der får alt andet end en normal europæisk opdragelse og at nogle af dem må vi formode

i risiko for at være blevet radikaliseret

det her dybt alvorligt vi siger så fra regeringens side

for de rammer vi normalt bevæger os for at sikre at de mennesker ikke kommer til

så spørger jeg så når nu regeringen har fået vedtaget hasteloven i forhold til dem med dobbelt statsborgerskab

dansk statsborgerskab at de også kan fratages deres danske statsborgerskab lad mig minde om det

kan man faktisk godt fratage

optaget af og arbejder på højtryk for at gøre alt hvad vi kan for at passe på den danske befolkning og vi anerkender fuldt ud at der er en en situation som er svær at håndtere ikke bare for danmark og den danske regering

at nogle af de her konventioner jo også giver stof til eftertanke

så meget andet og fakta er at der ikke er nogen af dem som man kunne fratage statsborgerskabet som konsekvens af hasteloven som regeringen

fakta er også at nu begynder syrienskrigerne at lande i københavns

at regeringen taler med to tunger her man siger man gør en masse

vi klar til at træffe beslutning det er ganske få dage siden

men vi kommer ikke til at fremsætte lovforslag som er i åben strid med de konventioner vi har tiltrådt og det skyldes også

social og indenrigsministeren og det er stillet af herre balder mørk andersen og det er spørgsmål nummer tohundrede og treogtredsende

sexliv der viste at mere end hver femte danske mand har betalt for sex er behov for at øge oplysningsindsatsen om hvilke skadevirkninger der er ved prostitution samt hvilke sociale baggrunde prostituerede kan have med sig

jeg synes det er en tankevækkende høj andel af danske mænd der ifølge den nye undersøgelse har købt sex

svaret spørgeren skriftligt om samme undersøgelse skal man passe på med at gøre sig til moralsk dommer

synes jeg at det er alt for mange danske mænd der har købt sex jeg har den grundlæggende holdning til prostitution at det er et socialt problem som vi skal gøre mere for at forebygge derfor mener jeg aldrig at vi må komme derhen hvor det er normen at købe sex og der er bestemt nogle alarmklokker der ringer hos mig

mellem hver fjerde og hver femte mand der har betalt for sex en af vejene til at mindske omfanget af købesex er at forebygge at mennesker overhovedet ender i prostitution til at starte med

spørgeren i at vi har brug for mere viden om prostitution og ikke mindst om skadevirkningerne hvis vi som samfund vidste mere om de alvorlige menneskelige konsekvenser det har at være i prostitution

mod en normalisering af sexkøb og og prostitution var helt forkert det ville føre

til flere købere flere prostituerede og et samfund der i højere grad måtte træde til for at afhjælpe skadevirkningerne efterfølgende vi er fuldstændig enige i at prostitution er et socialt problem sex er ikke en menneskeret det er sfs tilgang til det her emne sagen er også den at vi

i sf at socialdemokraterne ikke for nuværende i folketinget arbejder for at gøre det forbudt at købe sex det er lidt trist det er sfs opfattelse at det er et stort samfundsproblem at mere end hver femte mand køber sex

man kan faktisk sige at vi har en sexkøbskultur i landet danmark skulle faktisk snart have været til såkaldt periodemæssig eksamen i implementeringen af fns kvindekonvention det er skudt til måske juni to tusind og tyve man kan frygte at kritikken fra to tusind og femten bliver gentaget

altså at man skal arbejde på at mindske efterspørgslen så mit spørgsmål til ministeren i den sammenhæng er når socialdemokraterne ikke vil forbyde køb af sex

skulle kigge på at normalisere prostitution som erhverv med hvad

vi risikerer vil følge af en normalisering

mens mens de store problemer der omgærder prostitution vold trusler voldtægt og andet

blive bevaret jeg tror jo at en del af

handler om at få mere viden både om de mennesker der er i prostitution og om skadevirkningerne derfor

hjemløshed gæld vi ved hvad et liv i prostitution fører til psykiske forsvarsmekanismer ptsd søvnforstyrrelser kronisk stress angst depression fraværende sexlyst kroniske smerter i underlivet slidgigt herunder i kæberne

det er simpelt hen så farligt et område og vi ved at mennesker tager skade af det og vi har et samfund hvor vi skal huske at tage vare på hinanden frem for at gøre hinanden til varer så

af nogle af de skadevirkninger der følger af af at være i prostitution fysiske skader som nogle af dem spørgeren ridsede op

jeg må bare sige at jeg mener vi har brug for ny viden og ny dokumentation de seneste tal vi har er fra en vive undersøgelse fra to tusind og ti jeg tror det vil løfte hele den her diskussion

de rette indsatser hvis vi får fornyet viden

hvis vi i endnu højere grad tog det på vores skuldre som stat at tydeliggøre

mennesker ordentligt vi sætter ikke vores kortvarige udløsning højere end hensynet til menneskers langvarige fysiske og psykiske helbred det

og mænd for den sags skyld der er i prostitution og at vi sørger for at færre ender i en situation hvor de er drevet ud i prostitution

så vil den forhåbentlig og det vil jeg gøre mit til danne udgangspunkt for at vi også kan få

to hundrede og fem og tres og det

har ikke tal for kommunernes budgetter for service og anlæg for

og tyve endnu men vi kender skatteresultatet som viser at kommunerne samlet øger kommuneskatten med to hundrede og tre og halvfems million kroner til næste år det er ærgerligt og det er et brud vores aftale med kl om at skatten samlet set skulle holdes i ro vores aftale er jo baseret på at kommunerne er solidariske at nogle af dem med god økonomi var parate til at sætte skatten ned hvis andre sætte den op

set også en forventning om at kl ville komme i mål med

som følger det af loven at bloktilskuddet nu vil blive nedsat svarende til skatteforhøjelsen på to hundrede og tre og halvfems million kroner regeringen har samtidig lagt op til en samlet nedsættelse af den statslige bundskat

den første til at være ærgerlig over at kommuneskatten stiger og at vi derfor er endt med en modregning af bloktilskuddet det har ikke været regeringens intention at kommuneskatten samlet skulle stige der er ingen tvivl om at det er et resultat vi skal drøfte med kl og at nogle erfaringer vi selvfølgelig tager med til næste års forhandlinger

initiativer for der er jo allerede taget initiativer der skal understøtte aftaleoverholdelse det er derfor at skattestigningen automatisk bliver reguleret i bloktilskuddet skattesanktionsloven blev indført i to tusind og ni og har erfaringsmæssigt bidraget til at skabe ro om den kommunale skat de initiativer der desuden som et led i budgetloven er taget for at understøtte aftaleoverholdelse står et bredt flertal i folketinget bag og det går jeg også ud fra at venstre fortsat bakker op om i økonomiforhandlingerne med kl blev det aftalt at nogle kommuner skulle have mulighed for at sætte skatten op for samlet to hundrede million kroner

som regeringen imødekom under den klare forudsætning at andre kommuner ville sætte skatten

kl derfor også har haft en forventning om at der var kommuner som ville være parate til at sætte skatten ned

og de gældende sanktioner er jo blevet håndhævet

også efter at kommunerne har lagt budgetter

at kommunerne pludselig kommer til at stå i en ny situation altså at der kan være nogle der

ikke lige havde forventet der kunne jeg

jo egentlig det jeg godt vil spørge ind til hvad ministeren mener om

så kan være forskellige ønsker og forskellige krav

i den her omgang var der et ønske om at der skulle være en pulje med mulighed for skattenedsættelser fra kommunernes side det har der været tidligere

aftalen omkring det intentionen med det ikke bliver overholdt

at have en snak om på hvilken baggrund det ønske

andre metoder man kan tage i brug eller må vi bare erkende at det altid vil blive ved med at være på den her måde altså at

at det aldrig nogen sinde kommer til

selvfølgelig er det alvorligt at man ikke overholder

er der jo en lovpligtig revision af budgetloven i denne samling og det vil være i den sammenhæng

på budgetloven og vi ved jo også at der inden længe forhåbentlig

venter en drøftelse omkring hele udligningssystemet jeg jeg ved ikke om man

styringen styringen af skattestigninger og så videre ind i den sammenhæng

det er måske det jeg godt vil runde af med at spørge ministeren om

kunne man forestille sig at man også er nødt til

som bliver tænkt sammen med udligning og og nogle af de ting har en relevans inde i udligningsdiskussionen andre er måske hvad man vil kalde i kanten og nogle er nogle andre væsentlige diskussioner

men som ikke direkte har betydning

ikke til det tilbud som spørgeren nævner og jeg er ikke bekendt med forhold der gør at jeg ikke skulle have tillid til stedet men jeg kan helt generelt sige at jeg mener at vi som samfund har et særligt ansvar for at sikre at kvaliteten er i orden på opholdssteder for børn og unge

botilbud for den sags skyld her er der tale om nogle af de allermest udsatte børn og unge der som hovedregel i forvejen har oplevet alt for mange svigt af voksne der havde ansvaret for at passe på dem

svigtes igen fordi dem der tager sig af dem på samfundets vegne ikke har forudsætningerne for at hjælpe dem bedst muligt fordi personalet ikke har den nødvendige uddannelse og faglighed eller måske endnu værre fordi pengene ikke bruges på indsatser for børnene og de unge men alt muligt andet det er også derfor vi har sagt meget tydeligt at indsatsen for de allermest udsatte børn og unge ikke må være drevet af et mål om at tjene flest muligt penge det er også nedfældet i forståelsespapiret mellem regeringen og de partier der udgør det parlamentariske grundlag at vi vil se nærmere på hvordan det kan sikres at der ikke udtages profit

har vi set alt for mange sager hvor anbragte børn og unge ikke får den omsorg og tryghed fra de voksne som de har brug for eller i værste fald bliver udsat for en nedværdigende behandling der mener jeg vi skal stille flere og større krav til kvaliteten på anbringelsesstederne men jeg har som sagt ikke

noget kendskab til det tilbud spørgeren

er ingen forhold jeg er bekendt med der gør

det jeg kan påpege over for ministeren det er en institution der ligger på langeland men som sagt

den pågældende institution er det er en institution

er myndige det der så sker er at de beder

over atten år der har været store problemer med

har klaget og sagt til kommunen at de har reelle problemer så siger kommunen

at få nogen over atten år det der så sker er at de

syd om at få lov til at udvide deres tilbud

over atten år men der står i tilladelsen det under forudsætning af at kommunen selvfølgelig

en godkendelse det der så sker er

et par måneder og så opdager kommunen baseret på at borgerne klager at der bor nogle

borgere som er over atten år og så politianmelder de faktisk institutionen for ikke at overholde det de skal i deres landzonetilladelse så søger de

det er er ligesom om den her pågældende institution spekulerer i

over atten år så vælger man at gå videre til den næste kommune og den næste kommune er så nyborg kommune hvor man har den samme problemstilling og hvor man kan se at borgerne også er skræmte fordi de

redegøre for det hvor ligger politianmeldelsen henne i det her sagsforløb i forhold til godkendelse det ville være interessant og relevant for mig at vide

det gælder som politiker og som borger i det hele taget

er bekymret for forholdene på et konkret opholdssted så skal man henvende sig til det ansvarlige socialtilsyn

der er i øvrigt også en whistleblowerordning på området som sikrer at pårørende ansatte eller en

henvende sig i anonymitet

tusind og nitten politianmelder langeland kommune for at de har nogle borgere

langeland kommune er frustreret over som de siger

selv om de udmærket godt vidste at kommunen havde sagt

tusind og atten er en tilladelse til hvad til også at huse borgere over

18 men det er under forudsætning af en godkendelse fra

der skal følges op på så send meget gerne de oplysninger du har om sagen

sende en mail til kommunen og gøre opmærksom på det

eventuelt kunne man også godt fra tilsynets side lige rette

kan gennemskue men det lyder i hvert fald som en meget lidt optimal situation

ordføreren har sendt de oplysninger han selv havde til socialtilsynet men send dem også